mødet er åbnet

på baggrund af de mange fremsættelser skal jeg undlade at læse titlerne op jeg nævner alene numrene transport bygnings og boligministeren lovforslag nummer

hundrede og fire og halvtreds forsvarsministeren lovforslag nummer l en hundrede og fem og halvtreds udlændinge og integrationsministeren lovforslag nummer hundrede og seks og halvtreds justitsministeren lovforslag nummer

hundrede og ni og halvtreds børne og socialministeren

en hundrede og to og tres økonomi og indenrigsministeren lovforslag nummer l en hundrede og tre og tres energi forsynings og klimaministeren lovforslag nummer

hundrede og seks og tres miljø og fødevareministeren lovforslag nummer

hundrede og ni og tres sundhedsministeren lovforslag nummer hundrede og halvfjerds skatteministeren lovforslag nummer

en hundrede og fire og halvfjerds erhvervsministeren lovforslag nummer hundrede og fem og halvfjerds

ni og halvfjerds titlerne på de anmeldte sager vil fremgå af folketingstidende DK

det første spørgsmål er til udenrigsministeren

jeg læser op hvad er grunden til at udenrigsministeren ifølge artiklen deportering af irakere splitter regeringspartierne bragt i berlingske den treogtyvende februar ikke vil skære i danmarks støtte til irak for på den måde at presse landets myndigheder til at tage imod de for tiden en hundrede og otte og tredive afviste asylansøgere og udviste kriminelle irakere

jeg vil i mit svar forholde mig til stabiliseringsstøtten da udviklingsministeren allerede i artiklen i berlingske har forholdt sig til spørgsmålet om danmarks humanitære bidrag til irak stabiliseringsmidlerne til irak

kanaliseres hovedsagelig gennem de multilaterale organisationer og er knyttet direkte direkte til den internationale kamp mod isil der gennemføres inden for rammerne af den globale anti isil koalition hvor danmark jo har en fremtrædende rolle

konsekvens af støttens karakter

har danmark ingen bilateral aftale med den irakiske regering om stabiliseringsmidlerne anvendelse men er omfattet af fns generelle rammeaftale med irak dertil kommer så at vi ved at engagere os i stabiliseringsindsatsen gennem fn eksempelvis minerydning sikring af basal sikkerhed og genopbygning af infrastruktur skaber tryghed og økonomiske muligheder for lokalbefolkningen så de ikke er nødsaget til at flygte så vi stopper forhåbentlig flygtningestrømme som ellers ville vokse op mod blandt andet danmark og samtidig bidrager vi så på sigt til at muliggøre at flygtninge og internt fordrevne kan vende hjem i stedet for at søge videre op mod europa det ville således være udtryk for en meget kortsigtet tilgang at skære i de eksisterende stabiliseringsmidler til irak som led i en noget for noget tilgang

at vi er en lille smule forvirret og det tror

et af regeringspartierne nemlig de konservative

den treogtyvende februar at de konservative er villige til at skære i støtten til irak han udtalte til berlingske irak skal tage imod sine egne borgere punktum det er ikke til diskussion hvis ikke landet forstår det på anden måde

vi begynde at skære ned på den enorme bistand som danmark yder til den irakiske regering

både vores humanitære bistand og vores militærbidrag

man kan sige at vi går ud fra at regeringen taler med én stemme og så er der et parti som jeg lige har citeret her

altså nu fristes jeg jo til at sige jeg er staten men det skal jeg

være med men jeg er i hvert fald repræsentant for regeringen og regeringen har én linje og det er den som jeg har redegjort for

har direkte bilaterale aftaler med den irakiske regering for det andet er der den anden del i vægtskålen som jeg har redegjort for og som er enormt væsentlig

det er klogt at skære præcist på det område hvor vi faktisk forhåbentlig forebygge yderligere flygtningestrømme og

med til at genopbygge sådan at der er en mulighed for at man kan søge hjem

fastholde den fremtrædende plads vi har i forhold til anti isil aktionerne og i forhold til stabiliseringsindsatsen så derfor er det regeringens position

rasmus jarlov tilsyneladende har udtalt sig på egne vegne og ikke på de konservatives vegne for vi må jo gå ud fra at de konservative også taler på regeringens vegne da de er en del af regeringspartierne men men hvis jeg nu går ind på

så står vi jo stadig væk tilbage med den situation at

afviste asylansøgere og kriminelle irakere så spørgsmålet er jo hvad

at gøre for at få dem sendt hjem

på lovligt grundlag og dermed skal tilbage til irak så hvad agter regeringen rent faktisk at gøre i den situation

tak og jeg kan jo heller ikke ende i en situation hvor jeg opfordrer spørgeren til at kalde herre rasmus jarlov i samråd eller

parter som vi skal have diskuteret det her med for at forsøge at få nogle aftaler på plads og noget af det som

fremme muligheden for at vi kan få aftalerne på plads er jo netop at vi er medvirkende til at sørge for at stabiliseringsindsatsen fungerer og bliver bygget op

om der er fremskridt i den dialog således at ministeren har en forhåbning om at vi inden for kort tid kan begynde at sende de her en hundrede og otte og tredive hjem

på slagmarken hvor det er lykkedes at få isil trukket så meget

har mistet otte og halvfems procent af det

den første forudsætning altså at få dem slået ned for at sige det lige ud og derefter kommer så stabiliseringsindsatsen som vi så er i gang med nu

sig for at få irak til at tage imod de en hundrede og otte og tredive afviste asylansøgere og udviste kriminelle irakere

det spørgsmål tilbagesendelsen som jeg også lige har været

en høj prioritet for regeringen og det arbejder vi målrettet

fra regeringens side agter vi at fortsætte og yderligere intensivere den dialog som jeg også lige pegede på i mit

udover intensivering af dialogen som fulgtes

har regeringen i forbindelse med finanslovsaftalen for to tusind og atten også besluttet at udsende en udlændingeattaché der specifikt har til formål at dække iran og irak antallet af personer i udsendelsesposition til irak har været faldende samtidig med

har været en stigende interesse

at tage imod tilbuddet om støtte til frivillig hjemsendelse irak er det oprindelsesland

bliver udsendt i to tusind og sytten men vi er pt som udgangspunkt ikke i stand til at tvangsudsende til irak fordi de irakiske myndigheder ikke ønsker at medvirke til gennemførelse af tvangsudsendelser

i den forbindelse åbenlyst at vi vil tage et grundigt kig i vores værktøjskasse for at se hvilke andre instrumenter vi kan bruge til at opnå konkrete fremskridt i forhold til tvangsudsættelser helt i tråd med

som jeg netop har redegjort for i mit svar på spørgsmål s fem hundrede og tre og halvfjerds er en nedskæring af vores eksisterende stabiliseringsstøtte til irak dog ikke aktuel i den forbindelse stabiliseringsmidlerne er på sigt med til at skabe grundlaget for at folk kan vende tilbage det vil være udtryk for en meget

den her problemstilling at skære i de eksisterende

irak som led i en noget for noget tilgang

også min kollega herre erik christensen stillede spørgsmålet er jo at

en styrket indsats for udsendelse ligesom det flere gange også har været en hovedprioritet

blandt andet da regeringen fremlagde sin strategi

irak er en kompliceret case på grund af vores

i det vi har selv også lige medvirket endnu en gang til at nedkæmpe isil som ministeren også nævner der er behov

for stabilitet men kan man ikke sige det om stort set alle andre lande som heller ikke vil samarbejde

kan man ikke sige uanset om det er ghana eller

så vil det jo også være med til at skubbe endnu flere migranter som ikke vil være i stand til at få asyl afsted

lige så anvendeligt argument på stort set alle andre lande og hvornår mener ministeren

vi kan bruge det værktøj at begynde at true landene med at

støtte hvis de ikke vil samarbejde om at tage afviste asylansøgere tilbage

gøre sig gældende alle steder fordi det er meget forskelligt fra nation til nation

de første otte nationer som meldte sig under fanerne i forhold til anti isil kampagnen og den har vi haft stor succes med nu er vi sammen med amerikanerne som også har indikeret præcis det samme fuldstændig fast besluttet på at nu gælder

anderledes end den som vi kender fra andre områder

der har kendt til den her organisation

var ikke begyndt på masserekruttering og den var ikke begyndt på

punkt hvor det her ikke kun handler om stabiliseringsindsatsen

en mere kronisk og større problemstilling i forhold til regeringen i irak

altså vi er

kamp mod isil som næsten er succesfuldt ført i mål otte

er selvfølgelig en problemstilling som vi står

for at få folk sendt hjem igen det har jeg så redegjort for

går ind for at dække iran og irak så vi går på flere ben kan man sige

set ikke fordi vi i ikke har tillid

til at regeringen gør hvad den kan vi håber i hvert fald at regeringen gør

handler om at stabilisere efter isil men igen

tommelskruerne på i forhold til den irakiske regering

siddet for bordenden og haft regeringsansvaret uden tilsyneladende at løse problemet vi har så steppet op fra den her regerings side og taget yderligere initiativer samtidig med at vi i

herunder socialdemokratiet har haft held til

som frivilligt rejser hjem allerede nu på baggrund af de ordninger som vi også har etableret

det næste spørgsmål er til justitsministeren af fru marlene harpsøe

ministeren sig i forhold til sit ønske om et opgør med politireformen fra to tusind og syv og mere lokalt politi set i forhold til den trufne beslutning om en omstrukturering og centralisering af nordsjællands politi

er det afgørende for mig som justitsminister at vi skal sikre at danskerne føler sig trygge det indebærer for mig at borgerne føler

i dansk politi det har været en nødvendig proces sådan at politiet er blevet bedre rustet til at møde et stadig skiftende kriminalitetsbillede politiet har samtidig været hårdt spændt for indsatsen mod terror grænsekontrollen og senest bandeindsatsen har jo betydet at vi som samfund har stillet høje krav og trukket store veksler på vores politifolk det er en helt igennem nødvendig indsats som jeg synes vi skal være stolte af samtidig har

kunnet mærke at vores politi har været presset regeringen arbejder sammen med dansk folkeparti for et stærkt politi og jeg synes vi kan kigge tilbage og sige at vi heldigvis har handlet i tide for de nye krævende politiopgaver er kommet for at blive men der er samtidig borgere der i nogle tilfælde føler at politiet er kommet længere væk og det er ikke altid nok for borgerne at kriminalitetsstatistikkerne er faldende hvis de ikke føler sig

det er der behov for at ændre på og jeg ønsker at borgerne ser og oplever et mere nærværende politi og det er min ambition for to tusind og atten at vi får taget hul på den opgave og vi finder nogle gode løsninger derfor har jeg også bidt mærke i

en områdebetjent til hver kommune i kredsen netop for at sikre lokalkendskab og den lokale tilstedeværelse og det synes jeg

først tak til justitsministeren for

det er rigtig dejligt at høre at justitsministeren går meget op i at politiet er nært også i de områder hvor man måske ikke lige til daglig oplever oplever hverken bandekriminalitet eller eller lignende større sager men så foregår der andre ting der foregår

en meget væsentlig og uholdbar kriminalitetsform i i nordsjælland

er det oplevelsen både hos borgere men også

at man i nordsjællands politi allerede i dag ikke er i stand til at rykke ud

en bil til rådighed og den tilfældigvis holder i helsingørområdet så er det meget svært at fange en gerningsmand hvis

man skal køre i fem og fyrre til halvtreds minutter

den anden ende af nordsjælland og det er jo klart

dejligt at høre den her store centraliseringsdebat

diskussionen om hvorvidt den skal føres ud i livet der synes jeg bare at det er rigtig vigtigt at at justitsministeren så også

vil jeg bare gerne høre justitsministeren hvordan vil justitsministeren sikre sig at det så også sker i virkeligheden for en ting er også at kriminaliteten er faldende

har ringet til politiet om og man så fra politiet siger at desværre har vi ikke mulighed for at rykke ud lige nu hvor bliver det så registreret henne som et kriminelt forhold og indgår det så i kriminalitetsstatistikkerne der er væsentlige forhold som man

vi skal passe på med at sige at fordi en politikreds organiserer sig anderledes er det

et tilbageskridt jeg noterer mig to særlige ting punkt 1 det er en proces der

år med en meget meget nær inddragelse af medarbejderne punkt 2 det her skal jo give flere patruljer på hjul så man er

jeg vil gerne høre justitsministeren hvordan justitsministeren konkret vil sikre sig at det så også reelt sker

til stede i løbet af nul komma fem

det vel handler om og det vi jo skal følge tæt

at når man nu sidder i helsingør og skal disponere for kredsen så skal man selvfølgelig hele tiden have et øje på

disponerer bilerne sådan at der er vogne

er kriminaliteten sker og der har politiet rigtig godt statistisk materiale så de har en idé om

sikre sig at de kan dække hele kredsen det kommer jeg jo ikke til at sidde og disponere det har jeg meget stor tillid

de politifolk med al deres faglighed kommer til at sidde og disponere men jeg vil holde øje med det

de omstruktureringsplaner der er lagt frem så synes jeg der er to ting der går meget klart igen

politiårsværk mod de tungest befolkede område i politikredsene og det kan man jo have mange holdninger til

væk et sted fra og det sted der

man mister patruljeudkørslen

det synes jeg man skal forholde sig til og det er måske den største svaghed sådan isoleret set i hele det

at det er et af de områder hvor responstiden

der hvor man tager noget væk så jeg synes

i forhold til en udkørsel for patruljerne i

var det måske en af de der værste torne man kunne fjerne i buketten

have at der er en bil på hjul end at de holder i en garage og først skal til at køre ud

hellere have at man også i de tyndt befolkede områder har en bil på hjul og det er jo den disponering der nu skal kigges på så håber jeg vi er enige om at politiet forhåbentlig bruger ressourcerne bedst muligt

vi har givet dem og jeg håber også

at der hvor man kan se at der sker mest kriminalitet

politiet tæt på jeg ved ikke og jeg hører gerne forslag

en meget meget kort responstid

hvor kriminaliteten

og hvor var der tilfældigvis en bil altså vi

responstid på næsten ingen tid hvis der er en kørende patrulje lige i nærheden og den kan jo være lang

er i i den modsatte ende

vil jo forudsætte at ministeren kan garantere eller give nogle lovninger på

oftere vil være en bil på hjul hurtigere til rådighed i de områder der så berøres af en lukket patruljeudkørsel

en udkørsel og at stabiliteten i den udrykning vil være større fremadrettet end det man kan levere i dag

bare høre ministeren om man kan give den lovning

jeg kommer ikke til at sidde og disponere politibiler jeg går ud fra at politiet er deres ansvar bevidst

disponerer selvfølgelig skal have et ekstra øje på at det ikke

en negativ konsekvens at der ikke er et udkørselssted

sikre sig at bilerne er placeret så man også kan dække de tyndt befolkede områder og det har vi vel begge to en interesse i at holde øje med altså det her skal jo ikke være en dårlig dagsorden

en dagsorden om at bruge ressourcerne bedst muligt men selvfølgelig også at kunne rykke hurtigt ud

tak til ministeren for at stille op til det her altså

bare godt tænke mig at vide hvad processen er fra nu af

tusind og syv reformen men også i forhold til at sikre sig at der rent faktisk er lokal tilstedeværelse af politiet

de tyndtbefolkede områder i nordsjælland

en ting er den konkrete plan i nordsjælland som man kan diskutere isoleret set isoleret set

jo hele danmark generelt hvor jeg gerne vil

en plan om og en vision om at vi skal have politiet tættere på og det skal vi have alle mulige gode kræfter

sammen om og det glæder jeg mig til at diskutere videre

anser ministeren det som en hensigtsmæssig demokratisk udvikling at der på de sociale medier foregår en nærmest systematisk censur særlig når det er nationalkonservative holdninger der fremføres

der som udgangspunkt jo fuldstændig selv kan afgøre hvilke ytringer der må deles på deres platforme

internettet jo for mange mennesker blevet det primære sted hvor meninger udveksles de sociale medier giver den enkelte borger en række nye muligheder for at ytre sig og for at modtage informationer det er blevet nemmere at komme til orde i den offentlige debat men det indebærer jo desværre også at der er behov for at forhindre

tale blive spredt på de sociale medier det kan være offentlig tilskyndelse til vold mod en befolkningsgruppe

vi ikke læser alt det der skrives om

kan give anledning til overvejelser i forhold til ytringsfriheden der er tale om særdeles vanskelige spørgsmål som jeg tror vi må indstille os på

lette løsninger på regeringen har jo sammen med et bredt flertal af folketingets partier nedsat en ytringsfrihedskommission kommissionen skal vurdere ytringsfrihedens rammer og vilkår i danmark og skal for eksempel se på de sociale medier

en del af det kommissorium vi har lavet i fællesskab

for den videre politiske debat om ytringsfrihedens udfoldelse i danmark og herunder ikke mindst på de sociale medier

jo er blevet vores vores nye forsamlingshus på et

det er også derfor jeg ikke har stillet spørgsmålet som et skriftligt spørgsmål for

ministeren så har oplyst men det der er det interessante her

spørger jeg til ministerens holdning

facebook og youtube er det sådan at det som i dag

ytringsfrihedens værktøj nemlig de sociale medier tilsyneladende

en form for systematisk censur og jeg må tilstå at da jeg først udtænkte det her spørgsmål var

engang klar over at problemet var så voldsomt som det så viser sig at være og når jeg tænker tilbage

på en kampagne som

præcis de ord og sætninger ville blive bortcensureret i dag

absurde eksempler op på censur at jeg synes det fortjener lidt mere end end den der lidt bløde tilgang til tingene som

ministeren har eksempelvis kan jeg nævne at

får tredive dages karantæne en person har citeret

for engang i nitten halvfjerdserne at have sagt at han var bekymret over antallet af fremmede i gav tredive dages karantæne

tilhold og forbud er af en karakter hvor det faktisk giver en skævvridning af debatten og jeg

set at ytringsfriheden skal have meget meget vide rammer og jeg tror

der ikke lige pludselig sker nogle meget meget voldsomme ting eller overgreb fordi folk ikke komme til orde jeg tror det er helt ufattelig væsentligt at folk får lov

at facebook burde censurere noget men men jeg synes man skal

så mangler vi jo bare at få hvad skal vi sige flødeskummet på kagen nemlig hvad vil ministeren så egentlig helt konkret gøre hvordan vil ministeren

venner i danmark har vi altså det her synspunkt og det har i på en eller en måde om ikke at efterleve så i hvert fald at tage ad notam og vi forventer at det frie ord fortsat kan blomstre på de sociale medier vil ministeren gøre det og hvordan vil han gøre det

sociale medier for det her er svært

nu diskuterer vi lige i de her dage at man har set på facebook at man nærmest kan bestille tyveri af bestemte varer og

jeg ser meget frem til hvad den kommer med

jeg hører jo hvad ministeren siger og vi er fuldstændig enige om at der hvor det handler om regulær kriminalitet

hælervarer bestilling af forbrydelser

hadefulde ytringer fornærmelser og

fuldstændig klokkeklare lovovertrædelser er der nogen tvivl om at der skal

anden form for censur fjernelse af opslag lukning af facebookgrupper og

men der hvor det jo kører i grøften er når der sidder et holdningspoliti holdningspoliti eller i hvert fald en holdningskontorchef eller hvad man

facebook og siger den der ytring bryder jeg mig ikke om den går i retning og derfor slukker vi

sammenlignes med klokkeklare lovovertrædelser og det der jo så gør det ekstra absurd er jo

i tvivl om hvordan loven hænger sammen

og læse i loven og få det forklaret men de adfærdsregler som man så tilsyneladende overtræder på facebook er der ikke og ingen ved helt præcis hvor grænsen går for hvad man kan sige og hvad man ikke kan sige men det folk jo så kan konstatere

der er nogle nogle billeder og opslag og nogle sammenhænge hvor hvor hammeren så falder jeg synes jeg synes ikke det er helt fair at sammenligne holdningstilkendegivelser med klokkeklare lovovertrædelser

munden og diskuterer det og ligesom får sendt et signal

tradition vi har i danmark og at grunden til at det her samfund

hænger fornuftigt sammen og at vi ikke ser nogle alt for voldsomme ting

sige hvad vi mener tænker og tror det tror jeg er helt afgørende for

danmark hvor åndsfriheden kan herske lad dog folk sige hvad de tænker og mener det tror jeg vi får det bedste samfund ud af

tak for det spørgsmålet er afsluttet det næste spørgsmål er til justitsministeren af herre

hvordan vil ministeren ændre politireformen som beskrevet i artiklen pape ønsker mere lokalt politi i opgør med politireform

det har jeg heller ikke næste uge men som jeg tidligere har sagt er det afgørende for mig at danskerne føler sig trygge borgerne skal vide og de skal føle at politiet er nært både fysisk og i

bevidsthed som jeg også tidligere har nævnt

været stort fokus på modernisering og øget professionalisering i dansk politi det har været en helt nødvendig proces

som jeg også har sagt tidligere i dag at dansk politi har været hårdt spændt for og vi har trukket store veksler på vores politifolk i forbindelse med indsatsen

terror grænsebevogtning og bandeindsats er alt sammen indsatser som jeg synes vi skal være stolte af

så samtidig giver udtryk for er at borgerne jo uundgåeligt også har mærket at der er blevet brugt mange ressourcer

der er borgere der i nogle tilfælde føler at politiet er kommet længere væk og derfor skal der tænkes i nye baner så vi kan fortsætte den modernisering af politiet der er nødvendig så vi stadig væk og hele tiden har

samtidig med at borgerne oplever politiet som nærværende og tryghedsskabende

er det min ambition for to tusind og atten at vi får taget hul på den her opgave det kræver et grundigt forarbejde

vi bare sætter en masse i gang så lad os nu lige få få undersøgt det ordentligt det forarbejde har jeg bedt rigspolitiet om at gå i gang med og jeg vil ikke stå her

meget håndfaste retningslinjer for hvilke tiltag der konkret skal tages inden arbejdet for alvor går i gang for mig er det vigtigt at vi går til det her med et åbent sind

nogle forslag nogle ideer så er det min tanke at vi skal diskutere det i

nogle gode former for at vi får politiet det skridt tættere på borgerne som jeg tror vi deler ønsket om

at vi skal have et politi der er tættere på borgerne og meget gerne et politi der er væsentlig stærkere end

diskuterer det løbende i politiforligskredsen men noget af det der virkelig interesserede mig ved det ministeren var ude og sige

fynske medier hvor der var givet

vil nu gøre op med den politireform der i to tusind og syv gjorde fire og halvtreds politikredse til tolv og satte gang i effektiviseringsiver lukkede små politistationer og gjorde landbetjenten til en udrydningstruet race det synes jeg var spændende det er jo første gang

at noget skulle gøres på en væsentlig anden måde end det man det man ligesom tidligere fra regeringens side

også tidligere regeringer inden ministeren

set meget simpelt ser ministeren noget behov for

at man gennemfører en ny politireform eller vil der alene være tale om tilpasninger inden for det der er rammen i dag

min umiddelbare tilgang vil være at med de forandringer politiet har været igennem

er det måske ikke en ny kæmpe organisatorisk proces vi skal udsætte dem for men måske i stedet for sige hvordan er det vi kan gøre nogle ting anderledes når nu betjentene

igen tror jeg langt hen ad vejen nogle sammenfaldende synspunkter

vi kan organisere arbejdet sådan at politiet kommer tæt på selvfølgelig samtidig med at vi får

jeg vil meget gerne have at ministeren sådan konkretiserer det yderligere altså kommer tættere på for jeg er enig i

det der bliver diskuteret i svaret på spørgsmålet

være fint hvis regeringen havde nogle pejlemærker hvor man sagde at lige præcis det her synes vi er vigtigt

vi prioritere landbetjente eller det kriminalpræventive arbejde er det alle delene eller er det patruljer på hjul skal det alene være det eller skal der være færre eller flere politikredse altså

meget er overskrifter og holdningstilkendegivelser

lov til at gøre uden nødvendigvis at have ti forslag til hvad jeg så gør helt konkret det vil jeg gerne bede nogle om

forslag til og og diskutere

så her for nylig i midt og vestjyllands politi

af de mobile politistationer ikke at forveksle

københavn men nogle mobilstationer der kan noget

steder i kredsene det kunne tænke mig noget mere af

enig med mig i at der er nogle ting man gør i dansk politi som man burde centralisere samtidig med at der er andre ting som burde være langt mere borgernært i dag altså hvor man burde organisere det i nogle mindre enheder

borgerne følte at det kom langt tættere på

måske i virkeligheden ud på at man på den ene side siger

noget der er meget specialiseret

ikke have i alle politikredse det skal

det kan for så vidt ligge ét sted

et ønske om at sprede meget mere ud lokalt i politikredsene

på det abstraktionsniveau som spørgeren er

i vest fordi det giver god mening at man samler nogle kompetencer der og så tror jeg samtidig at

jeg glæder mig til at det her arbejde forhåbentlig skal munde ud i

claus kvist hansen

hvad er ministerens holdning til at indgå en bilateral aftale med uganda og rwanda om at modtage migranter og afviste asylansøgere fra afrika i stil med israelmodellen hvor modtagerlandet får fem tusind dollars og hver migrant eller afviste asylansøger får tre

mod betaling modtager afrikanske statsborgere uanset hvilket land de ellers oprindelig kommer fra de pågældende afrikanske statsborgere får så flybilletten

jeg har kun et helt helt overordnet kendskab til aftalerne og

meget mere ind i detaljerne omkring det her i dag andet end at

men jeg vil gerne sige at

skal gøre hvad vi overhovedet kan for at holde gang

udsendelserne af

det er en meget meget høj prioritet for regeringen og selvfølgelig også for mig der gøres derfor også allerede nu en meget stor indsats og vi har faktisk også opnået gode resultater

ophold i tredjelande tilbage til deres pågældende land men en ordning hvor man med tvang sender

tredjeland hvor de ikke har nogen tilknytning og hvor der heller ikke er nogen

garanti for deres videre skæbne

overveje meget nøje inden vi går i

se nærmere på den israelske ordning og jeg vil selvfølgelig

søge lidt frem hvad det så er for nogle udfordringer og jeg må

af enkelte interviews med tilgiv mig hvis jeg tager fejl jeg mener det var personer fra eritrea

som var utilfredse med forholdene i uganda fordi de havde svært ved at finde arbejde og det mente man at

mig lidt billigt sluppet kan man sige hvis det er de eneste udfordringer med at blive sendt tilbage til et

en kulturkreds hvor man måske

ser på hvilke fordele det kan have

have her i danmark som så får en mulighed for at komme hjem og endda med

penge på lommen men også med det signal der siger at hvis dit eget hjemland stiller sig på bagbenene

det er der jo desværre eksempler på så er det altså ikke nogen garanti for at

og den praktiske værdi er så massiv

ville håbe at ministeren var sådan lidt mere glødende entusiastisk i

på jagt efter nye gode ideer

der er mennesker i danmark som ikke har ret til at være her og som jo på en eller anden måde kan modsætte sig

nægter at tage imod egne statsborgere medmindre de rejser frivilligt hjem det kan vi jo ikke være tjent med og derfor

låsene op så vi netop kan få sendt

egentlig bruger mere og mere af min tid på

hjemsendelses og udsendelsesaftaler med nogle af de her lande som der er tale om så derfor

vi skal stille os åbne over for

og de ting som man gør i andre lande dermed ikke være sagt at det her måske lige er den fikse og færdige løsning for os men

jeg vil gerne være med til at undersøge det nærmere

sikker på at israelerne egentlig synes at det her er en fiks og færdig løsning men men det var den løsning man så

hen er nødt til at finde løsninger der virker

tradition for at man er lidt mere kontant i sine krav og sine ønsker og den her model har man så

for danmarks vedkommende hvor vi er i endnu større vanskeligheder og problemer end vi er i forvejen før man aktivt eksempelvis fra ministerens side

den her mulighed og siger hvis det her kan lade sig gøre

efterlyser stadig væk lidt boblende entusiasme fra

en spændende tanke tak

ideer der er rundtomkring og hvis der er nogle ting

men når jeg nu ser på den her model

jeg godt se for mig at der er nogle vanskeligheder i det og der er også nogle internationale spilleregler som vi selvfølgelig skal overholde men lad os kigge på det ligesådan som vi kigger på alt andet

lad os så glæde os over trods alt at der bliver sendt rigtig mange ud af landet

hvert år men at vi har en udfordring

at spørge ministeren hvad vil ministeren helt konkret gøre vil ministeren helt konkret spørge israel hvordan man har gjort vil man helt konkret gå til uganda og rwanda og eventuelt andre interessante lande for at høre om

helt konkret gribe den her sag an

er til sundhedsministeren af herre jan erik

hvad er ministerens holdning til at retningslinjer fra statens serum institut gør det forbudt at støvsuge i en tandlægeklinik når statens serum institut ingen evidens har for at smitte spredes gennem støvsugning

spørgsmålet statens serum instituts retningslinjer er udarbejdet med henblik på at hindre smittespredning og dermed også udvikling af

på steder hvor man foretager en sundhedsfaglig behandling kan der være andre krav til rengøring som gør sig gældende

i vores eget private hjem

hvis man ligesom skal gå ind i den der diskussion om afvejning og hensyn der ligger bag

seruminstituttets infektionshygiejniske retningslinjer for tandklinikker og de anbefalinger som man kommer med et arbejde som både tandlægeforeningen

en bedre viden på det her område end jeg i hvert fald har men når det er sagt synes jeg også ligesom spørgeren at det lyder meget omstændeligt

mange tandklinikker oplever i dag og derfor har jeg også bedt seruminstituttet om at se på reglerne og det kommer ministeriet og jeg også til selvfølgelig med et blik for patientsikkerheden men også med et blik for hvad der er nødvendigt og realistisk for tandklinikkerne at efterleve

og reglerne skal også være sådan at de giver mening i den praktiske hverdag

jeg ser frem til at vi forhåbentlig så også kan få nogle regler der er til at forstå og som giver mening ude på tandklinikkerne og er mindre bureaukratiske end det

det håber jeg bestemt også for det risikobaserede tilsyn er vedtaget af et bredt politisk flertal ønsket med det risikobaserede tilsyn er at sikre patienternes sikkerhed men det har næppe været meningen med lovgivningen at der kun må vaskes gulv på tandklinikker og ikke støvsuges ifølge anette lykke petri der er enhedschef og overlæge i styrelsen for patientsikkerhed skyldes støvsugeforbuddet at patienter skal udsættes for mindst mulig smitterisiko

der stillet krav om at der ved tandbehandling hvor der er risiko for blødning og dermed bakterier i blodbanen skal være sterile instrumenter fordi de er i tæt kontakt med blodbanen et af kritikpunkterne er hvordan

statens serum institut har målt at der er en forøget risiko

at smitte spredes gennem støvsugning særlig fordi der ikke synes at være et forbud imod fejning det kan være kan være med til at skabe forvirring jeg går vel ud fra at der ikke bliver støvsuget mens der er patienter i lokalet og spørgsmålet er om et støvsugeforbud reelt giver patienter større sikkerhed

jeg tænker at der ikke kan være tale om et totalforbud mod støvsugning det er rigtigt nok at støvsugere kaster støv små partikler op i luften men så kan man vælge en støvsuger med et hepa filter eller et andet specialfilter der sikrer at støv ikke bliver hvirvlet op i luften

noget støv ud i den anden ende disse løsninger vil under alle omstændigheder være bedre end fejning tænker ministeren ikke at der kan udstikkes mindre restriktive retningslinjer i forhold til støvsugning på tandklinikker fremover

på mange måder der kan og det var også det jeg forsøgte at sige i min første besvarelse noget af det her bunder jo i at det som

spørgeren også peger på nemlig anbefalingerne i det risikobaserede tilsyn er blevet gjort om til målepunkter

og dermed har de jo ændret karakter fra at være anbefalinger til noget man måler på

klarhed om det arbejde er sat i gang

andre gode henvendelser der er kommet omkring sagen fordi det er vigtigt

er forståelige med hensyn til patientsikkerheden men selvfølgelig også giver mening i virkeligheden

til at der naturligvis sker noget når ministeren siger

det næste spørgsmål er også til sundhedsministeren af herre jan erik messmann dansk folkeparti

holdning til at statens serum institut stiller krav om sterilpakning af undersøgelsesinstrumenter der bruges invasivt selv om instrumenterne håndteres af usterile handsker i et usterilt miljø

tak for spørgsmålet jeg synes det her spørgsmål adskiller sig fra det første spørgsmål i den forstand at vi ikke taler om ting der foregår i et rum men at vi taler om instrumenter som du og jeg og alle andre danskere

også kan komme i kontakt med blodbanerne

som jeg har fået det forelagt handler det jo om at de fleste procedurer i mundhulen indebærer en risiko for blødning og dermed også en kontakt til det underliggende væv og blodbanen derfor vil de her instrumenter også selv om de håndteres af

stadig væk være sterile på den del du og jeg danskere får i

i modsætning til til handskerne ofte komme i berøring med det underliggende væv og blodbanen derfor er det vigtigt at instrumenterne er sterile

sterilisationen af instrumenterne betyder i praksis at alle mikroorganismer

faktisk kan se at nogle bakterier er blevet modstandsdygtige

de bliver til gengæld dræbt i en sterilisationsproces derfor er

eller multiresistente bakterier eller andre typer af bakterier stafylokokker eller andet kan sprede sig fra én patient til en anden patient selv om instrumenterne er blevet desinficeret så det er et

som ligger bag de retningslinjer der er på området

formålet med det risikobaserede tilsyn er jo at sikre patienternes sikkerhed det er godt at vi har et tilsyn og vigtigt at det risikobaserede tilsyn som tilsynet selv redegør for har fokus på de områder hvor risikoen for fejl er størst ifølge tilsynet opstår mange fejl i sundhedsvæsenet i overgangen mellem sygehuset egen læge og kommunen samtidig med at prøvesvar og medicin skal følge med tilsynet har således fokus på de områder hvor risikoen for fejl er størst og hvor der allerede ligger dokumentation herfor derfor undrer det mig at tilsynet i sagen vedrørende kravet om sterilpakning af undersøgelsesinstrumenter vælger en meget restriktiv linje

en kvantificeret risiko og uden at tilsynet dermed er i stand til at dokumentere at der er en effekt

undersøgelsesinstrumenter skal være sterilt indpakkede vi ved således ikke om kravet vil føre til at vi ser at en uønsket høj patientrisiko nedbringes i sundhedssektoren står evidens centralt som dokumentation for at tiltag forbedrer patientsikkerheden på for eksempel tandplejeområdet

det er vigtigt at der er sammenhæng mellem en fastlagt patientrisiko og at de tiltag som gennemføres har en effekt i forhold til at nedbringe risikoen for patienterne det kan tænkes at det risikobaserede tilsyn gennem kravet om sterilpakning af undersøgelssinstrumenter ønsker at undersøge om kravet har en effekt og efterfølgende ønsker at evaluere men der bliver jeg tvivl om

det er inden for tilsynets opgaverammer jeg bifalder i stil med alle danskere et uafhængigt tilsyn inden for sundhedsvæsenet men når det er sagt synes jeg også det er vigtigt at tilsynet prioriterer de opgaver hvor der allerede er evidens for at der er problemer det er vigtigt for ellers bliver tilsynet unødvendigt bureaukratisk og der pålægges krav der gør det omkostningstungt at drive for eksempel en tandlægeklinik uden at patienternes sikkerhed forbedres mener ministeren at der er fundet en fornuftig balance mellem kravet om sterilindpakning af undersøgelsesinstrumenter på den ene side og hensynet til ikke at pålægge tandlæger omkostningstunge tiltag på den anden side tak

vigtigt netop at have patientsikkerheden i fokus

et krav om sterilisation af de instrumenter som du og jeg danskere får i munden når vi går til tandlæge der er ikke krav om sterilisation af for eksempel de der ting der bruges

og dermed skabe adgang til blodbanen det er jo ud fra det her hensyn

ikke altid bliver dræbt i en desinfektionsproces

det er derfor man kræver sterilisation så der ikke sker smitte fra fra den ene patient til den den anden patient

helt korrekt men man har nøjagtig det samme problem på gynækologiske klinikker der har man også

det går i blodbanen og der har man heller ikke det

vi siger tak til ministeren og tak til herre jan erik messmann

forventet og vi glæder os

nytter at gå videre til spørgsmål ti

det er den samme spørger og den samme minister

sige at det ikke kan lade sig gøre at gennemføre spørgsmål nummer ni og spørgsmål nummer ti medmindre det var skyggen af et folketingsmedlem jeg lige så ude

ikke

undskylder over for ministeren at der ikke er nogen spørgsmål til ham i dag og vi opfordrer så herre bjarne laustsen til at stille

for det høje ting spørgsmålet lyder hvornår vil ministeren indfri sit løfte om at hæve broen over elling å ved hovedvej fyrre således at der ikke bliver oversvømmelser i fremtiden

tak for spørgsmålet som jeg har svaret spørgeren i et brev fra oktober sidste år har vejdirektoratet oplyst at frederikshavn kommune i foråret to tusind og sytten har afsluttet etableringen af diger langs elling å og vejdirektoratet har monteret jernplader på brokonstruktionen

kommune nordjyske jernbaner og vejdirektoratet er enige om at digerne og jernpladerne på brokonstruktionen vil kunne klare en klimahændelse svarende til den i efteråret to tusind og fjorten der skabte oversvømmelser i et større område af elling by der synes dermed ikke at være et akut problem jeg har derfor heller ikke som spørgeren anfører lovet at broen skal hæves men jeg har bedt vejdirektoratet fortsat være opmærksom på udfordringerne ved elling å da det ikke er acceptabelt

kommune undersøger derfor løbende om der er yderligere tiltag som der bør

det undrer mig lidt at man er kommet frem til at der ikke er

nu stepper man jo op og man har dæmmet op således at områderne ikke bliver oversvømmet igen men vi

i to tusind og fjorten hvor vandet simpelt hen komme væk fordi det ikke

komme under det hul der er under vejen og det var derfor der var en opstuvning

er altså forskellige muligheder nu forstår jeg så hvis jeg forstår det korrekt at der slet ikke er behov for at gøre noget som helst fordi

kommune selv har løst problemet er det rigtigt forstået

herre bjarne laustsen har har misforstået noget de tiltag man har taget nu vil efter alt at dømme kunne forhindre at en

tusind og fjorten opstår igen hvis man skal gøre yderligere tiltag

er det fordi man frygter noget der er endnu værre end det vi så i efteråret

det man tog udgangspunkt i var at

var nødt til at gøre noget at kommunen skulle gøre noget og lave noget klimasikring eller en dæmning

og så skulle staten løse sin del i forhold til vejen hvor kommer det lige pludselig fra nu at der overhovedet

ikke er brug for at gøre noget som helst

gentage sig

kommune gerne ville gøre opmærksom på at hvis der opstod en endnu større oversvømmelse end den i to tusind og fjorten så var de tiltag man allerede dengang var i gang med at forberede ikke nok så er spørgsmålet tror tror vi på at der er en reel risiko for at der vil ske en værre oversvømmelse end den i efteråret 2014 hvis man har en meget stor tro på at det vil ske så bør man tage tiltag for at gøre yderligere men sådan som jeg forstår

har man ikke en stor frygt for at der vil ske værre oversvømmelser end den man så i

og at hullet slet ikke er dimensioneret til

så meget som ministeren nu antyder

langt over hele hovedvej

var fuldstændig umuligt at komme igennem det område

jeg synes det er underligt at kommunen løser sin del mens staten så løber fra sit ansvar

at sørge for at der er en ordentlig passage under hovedvej fyrre ved

opstuvning af vand som der var i to tusind og fjorten så vil de ting der er gjort nu

men det tror jeg ikke

enormt store frygt for

bjarne laustsen for spørgsmål og svar så kan over til spørgsmål ti der også er til transport bygnings og boligministeren

spørgsmålet lyder hvornår vil ministeren tage initiativ til at udbygge hovedvej fyrre fra ålbæk til skagen så vejen over hulsig hede bliver udbygget til en såkaldt to plus en vej

tak for spørgsmålet jeg stod jo også

besvarede spørgsmål fra samme spørger om vejprojekter i det nordjyske og jeg synes det er meget positivt at socialdemokratiet er optaget af nye vejprojekter så skal vi bare have socialdemokratiet til også at interessere sig for at finde den nødvendige finansiering det kniber det lidt mere med derfor vil jeg igen opfordre spørgeren og hans parti til ikke kun at tale om de mange ønsker men også melde ind

opgaven med at finde de midler som skal til for at realisere ønskerne i forhold til det konkrete projekt ligger der som spørgeren ved ikke noget beslutningsgrundlag i form af en forundersøgelse eller en vvm

at udbygningen kan klares for mellem tres og firs million kroner vejdirektoratet skønner derimod omkostningerne til at være væsentlig højere

i efteråret to tusind og sytten screeningen er endnu ikke færdig men forventes færdig

af foråret to tusind og atten screeningen vil så kunne bruges som grundlag for politiske overvejelser om hvorvidt man skal få udarbejdet et egentlig beslutningsgrundlag i form af en forundersøgelse hvor anlægsøkonomi og samfundsøkonomi bliver regnet mere grundigt igennem det vil jeg og regeringen også overveje idet vi dog skal huske på at der allerede ligger rigtig mange færdige beslutningsgrundlag for gode projekter som mangler finansiering her vil jeg vende tilbage til det jeg startede med at

en forundersøgelse koster penge de partier der synes at man skal prioritere en undersøgelse må også være parate

at ministeren synes at det er vigtige sager og også at der er fremkommelighed

i nordjylland og i vendsyssel i særdeleshed derfor kan jeg sige til ministeren med helt åbent sind at det her

er en sag som socialdemokratiet ikke er skyld i

der nedlagde amterne og det gamle amt havde

projekt hvor man ville færdiggøre det vejstykke fordi den anden del af vejen

er det jo underligt bare fordi man nedlægger amterne at så eksisterer

mere jeg er glad for at ministeren har været oppe at kigge på det

omkring det her men her er altså en sag hvor skagboerne

blevet lovet det her vejstykke og derfor håber jeg jo at ministeren når han kan se at der er behov for det også vil arbejde for at det

etableret som det blev lovet for snart mange år siden

der er mange mennesker i hele landet som føler at der er politikere som har lovet dem et vejstykke og det må være fordi

det omfatter ikke mig selv men der må være andre politikere der lover rigtig meget som de ikke har midlerne til at holde når vi sidder i den grønne forligskreds

hvor herre bjarne laustsens parti også er med og skal beslutte hvilke vejprojekter der skal have midler hvilke forundersøgelser der skal laves

det skal der også bruges midler til hvilke vvm undersøgelser der skal laves og det skal der også bruges midler til så har socialdemokratiet

hver gang der er midler

skal man prioritere den her strækning som herre bjarne laustsen går så meget op i frem for alle mulige andre strækninger vi har prioriteret andre strækninger tidligere vi har besluttet

at lave vvm undersøgelser for en ny midtjysk motorvej for en forlængelse af hillerødmotorvejen

transportordfører også gerne vil fremme den sag for han har i al beskedenhed været sammen med undertegnede oppe

ligesom et hav af andre folketingsmedlemmer der også kan man læse i nordjyske

det her er en sag som ikke bare enkelte politikere har lovet det er hele nordjyllands amt der lovede at færdiggøre det projekt men de kan

nu siger ministeren at det bliver væsentlig højere kan ministeren ikke sætte nogle ord på

væsentlig højere er og hvorfor det er at de beregninger som ministeren har

end det man skønner lokalt

lokale skøn for hvor dyrt det er er lavere end

der formentlig er det realistiske realistiske tal det er fordi man lokalt har et meget stort ønske om at gennemføre det og derfor ser man meget positivt på projektet herunder projektets økonomi også mere positivt måske end virkeligheden tilsiger men for at kunne give et endegyldigt svar på hvor meget det koster

at en entreprenør der skal udføre sådan et projekt

ligeglad med om om man synes godt

det er en opgave der kommer i udbud og så skal den

at det her koster meget mere end det man skønner

areal som der skal bruges til at lave vejen på og derfor er det jo interessant at ministeren nu siger at det bliver væsentlig dyrere uden at dokumentere

for det er da klart at også i beslutningsprocessen er det

kommune har vurderet det til at koste mellem tres og firs million

anlægsoverslag for tre forskellige løsninger har beregnet omkostningerne til henholdsvis en hundrede og femten million kr en hundrede og halvtreds million

og to hundrede og tredive million kroner

tak til både ministeren og til herre bjarne laustsen da jeg gik i skole var det sådan at hvis man kom for sent til timen kunne man risikere at få en eftersidning og der skulle man så hundrede gange i sit stilehæfte skrive jeg kommer ikke for sent næste gang jeg er ikke sikker på det virker i folketinget men tak for dagens indsats hermed er spørgetiden

folketingets næste møde afholdes i morgen torsdag den første marts to tusind og atten klokken ti